sag vil fremgå af folketingstidende

samme bekymring som eus talsperson i forhold til udviklingen i

jeg svare ganske kort ja jeg deler fuldstændig den bekymring jeg synes

det er der også en stor opmærksomhed på fra eus side hvilket også kommer til udtryk i den

ja jeg deler fuldstændig det synspunkt som også ligger til grund for spørgsmålet

deler den bekymring som der gives udtryk for fra eus talsmands

været meget bekymrende for den demokratiproces tyrkiet har været igennem fra

forkerte vej især efter det mislykkede militærkup

den forkerte retning og det er netop den her

den ene er faktisk en økonomiprofessor og journalist ved

journalist og tidligere skribent

fængslet og ifølge forfatningsdomstolens beslutning

hvor er den uafhængige domstol hvor er retsstaten i

den baggrund og med den bekymring

eksempel på at forfatningsdomstolen bliver undermineret

har tænkt sig at italesætte

enige mennesker der står og taler sammen her

den sidste konkrete sag her er jo

eksempel som som er meget meget svært

forstå for os i det danske system i det danske demokrati og med vores respekt for domstolene

at man kan have en forfatningsdomstol som siger

omtalte skal løslades men så sker det ikke fordi en laverestående domstol nægter at efterleve

vi tager den her type sager om krænkelse af de grundlæggende frihedsrettigheder meget meget seriøst og derfor arbejder vi også på at der reageres

med henvisning til landets forpligtelser i det regi så det er et konkret eksempel

forventer også at der kommer fornyede drøftelser i eu kredsen om den konkrete sag og der vil jeg selvfølgelig igen gøre opmærksom på den danske stilling i

ministeren har jo formandskabet for det det er det ene

som selvstændig minister give

klart udtryk for at han er bekymret og deler den

altså senest med eus talsperson

min personlige holdning min holdning som minister og regeringens holdning nemlig

er uacceptabelt regeringen har

kan man sige taget en konsekvens af den

dårlige udvikling som vi har set i tyrkiet igennem lang tid ved at vi

og har anbefalet at man stopper optagelsesforhandlingerne med tyrkiet i forhold til eu fordi

det er ikke den situation der er i eu i øjeblikket at der er et flertal der bakker op om det synspunkt og det er vi

nødt til at respektere men det er statsministerens og min klare holdning at

udviklingen i tyrkiet og i hvert fald skal der sendes et klart signal til tyrkiet om at respekten for menneskerettighederne herunder ytringsfriheden

i lande som respekterer retsstatsprincipper og det er helt åbenlyst at der har tyrkiet nogle store store udfordringer

ministeren udtrykke en bekymring sådan nogen steder

og der er selvfølgelig også socialdemokrater til stede der herre mogens jensen

forbindelse vi har også diverse møder

repræsentanter dernede så

tyrkiet vores bekymring i forhold til den udvikling som vi har set bliver understreget gang på gang man kan næsten ikke sende et stærkere signal

da vi sendte et klart signal ud i europa og resten af verden om at vi ikke synes at tiden er inde til at man fortsætter optagelsesforhandlingerne

af fru karina adsbøl dansk folkeparti og der er en medspørger herre peter kofod poulsen dansk folkeparti

at kommunerne på eget initiativ kun kan opsætte kameraer hvis det er i forbindelse med beskyttelse af offentlig ejendom såsom skoler daginstitutioner rådhuse busser og biblioteker for at forebygge kriminalitet men at de ikke kan det på for eksempel en kommunalt drevet parkeringsplads medmindre politiet giver tilladelse til det og agter ministeren at ændre loven

jo være et nyttigt og meget effektivt middel til bekæmpelse af

jeg har ingen berøringsangst når det kommer til tv overvågning i det offentlige rum og efter min opfattelse

skal der hurtigst muligt findes brugbare og fornuftige løsninger til at dække de lokale behov i forbindelse med bekæmpelse af kriminalitet og sikring af borgernes tryghed blandt andet derfor er regeringen og dansk folkeparti i finanslovsaftalen for to tusind og atten blevet enige om at øge brugen af tv overvågning i områder hvor der er behov for en særlig tryghedsskabende indsats og der er til brug for det afsat en pulje til politiet til indkøb og efterfølgende drift og vedligehold

på cirka halvtreds lokationer hvor der erfaringsmæssigt jævnligt opstår episoder

vold og uro det forudsættes at politiet ved udvælgelsen af de cirka halvtreds lokationer blandt andet er lydhøre over for hvilke kommuner der har haft særlige ønsker om tryghedsskabende tv overvågning og hvor der er en politifaglig grund til at opsætte kameraer og vi har jo også lovet at orientere folketinget om selve udmøntningen af den pulje herudover

har jeg taget initiativ til at igangsætte et arbejde som skal begynde med at undersøge kommunernes behov for at foretage tv overvågning og i den forbindelse har justitsministeriet anmodet kommunernes landsforening

foretage en undersøgelse af kommunernes behov for tv overvågning det forventes at justitsministeriet får en tilbagemelding fra kl vedrørende resultaterne af den undersøgelse i februar og

skal det nuværende samarbejde om tv overvågning mellem kommunerne og politiet ses efter i sømmene der skal så i den forbindelse ses på om de nuværende rammer i tilstrækkeligt omfang

er jo rigtig glade for den pulje vi har været med til

er jo at kommunerne blandt andet også kolding kommune har

har afleveret en række underskrifter til ministeren om de udfordringer de oplever så derfor er mit spørgsmål

at kommunerne kan opsætte kameraer der hvor de føler der er behov for det det kan være i nattelivet men det kan også være i forbindelse med parkeringspladser og pendlerpladser

at tv overvågning kan have stor betydning for for de enkelte områder

har en præventiv virkning men også for at finde ud af bagefter hvad

til gerningsmændene når jeg så ikke giver det tilsagn om

hører til i et andet ministerium men nu har jeg først og fremmest sat gang i den her undersøgelse for at vide det og så må kommunerne via kl fortælle

de værdsætter det så højt at de vil lade kommunerne beslutte det hvis en kommune vurderer at de har nogle udfordringer blandt andet i nattelivet eller på parkeringspladser eller andre steder

i forhold til overfald ministeren havde selv det her møde

og også koldings ønske om at

opsætte de kameraer som sådan set er indkøbt

er man skal overvåge og kommer vi til at diskutere overvågning generelt og kommuners rettigheder

til at skulle tale med en anden minister men

har vi jo i fællesskab sat nogle penge af der skal indkøbes nogle kameraer og de skal så fordeles når vi er igennem det

vi jo se om om der stadig væk er en større udfordring eller

er blevet lidt mindre og så taler vi selvfølgelig

havde danmarks radio for ganske kort tid siden om at

kan godt unde københavnerne at de får noget mere sikkerhed og tryghed på gaden men et af argumenterne for den her pulje var jo lige præcis at vi ude i provinsen hvor der altså også er behov for sikkerhed og tryghed for danskerne

problemer meget udtalt i kolding og haderslev og jeg tror også man kan finde andre kommuner i samme område endda der måtte have nogle store problemer og hvor politikredsen af en eller anden grund

økonomisk har sagt nej hvad vil ministeren gøre for at sikre at de penge der er afsat på finansloven

er henne i danmark hvis der er problemer med tryghed

det findes der ikke to meninger om efter

i ministeriet med rigspolitiet og sikrer os

om de her kameraer og selvfølgelig kigger

går selvfølgelig ind og kigger på det og så skal politiet selvfølgelig tage en vurdering af det jeg synes det er rigtig godt

det ikke er økonomi der skal forhindre at man sætter kameraer op jeg ser frem til den gode diskussion der bliver jeg er helt tryg ved at politiet får sat kameraerne op

jeg selv er og i forlængelse af det min kollega fru karina adsbøl sagde

ministeren om ministeren

sagtens vil kunne løfte opgaven og beslutte hvor

få overvågning og dermed vil give dem den demokratiske mulighed for

forskellige politiske holdninger til i folketinget

være sådan nogenlunde ens retsstatus rundtom i danmark altså er der en kommune der kan sige at de er overvågningskommune nummer et kan det

gerne høre fra kl og kommunerne om de ønsker den her mulighed og det kunne være første skridt ønsker de at tage det her ansvar selv eller vil de helst have at det er politiet

om ministeren kan love haderslev og kolding kommune i forhold til det de efterspurgte om der bliver opsat kameraer

har også ansøgt politiet om det og de har indkøbt kameraerne så der er ikke noget økonomisk i den forbindelse

i dag er en politifaglig vurdering hvor det skal være hvis vi skal til at røre ved kommunalfuldmagten og hvad kommunerne skal kunne

det økonomi og indenrigsministeren den her debat kommer til at foregå hos men inden vi

kolding og haderslev så lad os lige

det møde der nu skal være mellem ministeriet og rigspolitiet og hvordan det efterfølgende

meget kan jeg give men en politifaglig vurdering har jeg svært

ved at give

dom af attende januar to tusind og atten om at det ikke er i strid med grundloven og danmarks internationale forpligtelser at personer som er frataget den retlige handleevne efter værgemålsloven ikke kan stemme til folketingsvalg

højesteret i sidste uge afsagt dom i en sag om stemmeret

personer der er frakendt den retlige handleevne efter værgemålsloven det fremgår udtrykkeligt af grundlovens § ni og tyve at personer der er umyndiggjort ikke har valgret til folketinget og folketingsvalgloven er udformet i overensstemmelse med grundloven det fremgår således klart

det er et krav for at kunne stemme til folketingsvalg at man ikke er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § seks

er en person umyndiggjort når den pågældende er frataget den retlige handleevne højesteret har ved dommen fundet at personer der er frataget den retlige handleevne efter værgemålsloven må anses for umyndiggjort i grundlovens forstand og de har derfor ikke valgret til folketinget højesteret har også fastslået at de nuværende regler ikke er i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention eller fns handicapkonvention og regeringen tager naturligvis højesterets dom til efterretning når højesteret finder at de nuværende regler

med grundloven bekræfter det regeringens opfattelse af at det vil være i strid med grundloven at ændre folketingsvalgloven så personer der er umyndiggjort får

ændre grundloven hvis personer der er umyndiggjort efter værgemålsloven skal have valgret til folketinget jeg har forstået på udmeldingerne i medierne fra den advokat der førte sagen for de fire sagsøgere ved højesteret at de vil indbringe sagen for den europæiske menneskerettighedsdomstol jeg synes derfor det er for tidligt at begynde at overveje eventuelle politiske tiltag i anledning af dommen før vi har fået en endelig afgørelse derfra

meget meget højt men det der også er

i værgemålsloven for fratagelse af den retlige handleevne er sådan en alt eller intet ordning enten får man frataget den retlige handleevne for så vidt angår alle økonomiske forhold

ordningen giver så ikke mulighed for at personer hvis beskyttelsesbehov kan opfyldes ved for eksempel at begrænse deres råden over bestemte aktiver

så på den måde kan bevare deres retlige handleevne delvis i sverige har

man fået en mindelig ordning og derfor skal jeg høre ministeren om ministeren påtænker at ændre værgemålsloven

tænke os rigtig godt om inden vi begynder

også er mindre indgribende tiltag som støttende værgemål og andre ting jeg synes

den her lov fordi de ellers måske ville blive rippet for alt hvad de ejer og har i løbet af ganske kort tid så det er jo sådan en balance mellem at beskytte og selvfølgelig også at hjælpe de her mennesker mest muligt

i ministeriet så man kan kigge på værgemålsloven

overholde og sådan er det men er der andre muligheder så man kan finde

en løsning herunder om man vil kigge mod sverige eller tage

halvtreds mennesker i i danmark

være alvorligt nok for den enkelte hvis man har et ønske om

på værgemålsloven er at jeg egentlig gerne vil have afklaret fuldt og helt om den

er afsagt af højesteret i forhold til grundloven og de bestemmelser der er

og tage en grundig drøftelse af hvordan værgemålsloven hænger sammen i dag og om den er hensigtsmæssig det vil

arbejde

kigger på det her i forhold til hvordan

selv om man er frataget sin økonomiske retlige handleevne kan det jo godt være at man kan stemme til et folketingsvalg i dag

ser vi jo at der er mange der har svært ved at styre deres økonomi vi kan jo kigge

som kører på tv3 så hvilke initiativer vil ministeren tage til

en drøftelse med spørgeren om hvor vi er i dag og

og tage en snak om det inden vi overhovedet begynder på noget som helst

jo en rigtig rigtig lang vej inden man kommer derhen man er jo beskyttet af mange garantier det

fra den ene dag til den anden og det synes jeg hører med i den her drøftelse men jeg tager gerne en

spørgeren om det her inden vi går videre

herre peter kofod poulsen dansk folkeparti og her har vi en medspørger herre hans kristian skibby dansk folkeparti

for at sikre ro og orden på motalavej i slagelse kommune

kan redegøre nærmere for de konkrete forhold på

helt ærlig i korsør det vil kræve at jeg kan hente

nogle oplysninger fra rigspolitiet men når det så er sagt

jeg gerne forholde mig til den generelle problemstilling da jeg

at kriminelle forsøger at sætte dagsordenen i et område skal vi selvfølgelig sætte hårdt ind så vi får dæmmet op for de kriminelles adfærd

områder ser episoder med vold overfald og anden kriminalitet der truer sikkerheden og trygheden for helt almindelige borgere så skal vi selvfølgelig reagere

i regeringen er ved at lægge sidste hånd på et udspil der skal tage fat om problemerne med

det siger sig selv at der ikke skal være nogen steder i danmark hvor man laver sine egne regler og ser stort på landets

jeg ser selvfølgelig frem til at vi får gjort det arbejde færdigt og kommer med med udspillet for det er åbenbart for enhver tror jeg at der er brug for en ny tilgang til

bliver sat tidligt og håndfast ind så de kan mærke en klar konsekvens af deres handlinger og derfor ser jeg også frem til de kommende forhandlinger om udspillet om

jeg har som sagt ikke haft mulighed for at indhente

spørgeren jo også oversende det skriftligt så jeg kunne give en lidt

den korte besvarelse

en lang række historier om hvad der sker i i det her område

vi kan leve med jeg synes ikke at vi kan leve med situationer hvor den kommunale hjemmepleje har problemer med at køre ud og hjælpe vores borgere eller hvor et

vi kan ikke have en situation hvor landets lov og ret sættes fuldstændig ud af kraft i løbet af de seneste år har der været forskellige historier om hvad der er sket i det her område og hvor man jo altså må sige

en ting er at en situation kan opstå hvor nogle ballademagere sætter sig på et område og så har man selvfølgelig

de sociale myndigheder griber ind og at kommunen griber ind at en lang række forskellige

myndigheder griber ind og får orden på situationen men når man gentagne gange over meget lang tid ser at det her virker som noget der er løbet fuldstændig ud af kontrol og ud af hænderne

vi skal have spørgsmålet op igen for det duer selvfølgelig ikke så mit spørgsmål her i den her runde er egentlig på baggrund af alle de her verserende historier fra motalavej vil ministeren så gøre noget særskilt for at sikre at

får et større fokus på det her område så man får et mere synligt politi forhåbentlig også så hjemmehjælpen kan køre ud uden at blive antastet

borgerne derude kan være trygge igen

meget oppe og politiet fik ligesom var mit indtryk i hvert fald lagt

på det her og nu har der så kan jeg forstå været noget igen hvis

skærpede vi også respektpakken altså straffen for overfald på offentligt ansatte så vi har lavet nogle strafskærpelser i den sammenhæng men nu vil det jo give mig lejlighed til at spørge politiet og finde ud af hvordan situationen

af de her folk som forstyrrer den kommunale hjemmepleje og sørger

kan arbejde under ordentlige forhold eller at vores ældre kan få den hjælp som de selvfølgelig fortjener og så vil det under alle omstændigheder kræve at der er talstærkt politi til stede så man sikrer at der er tryghed i sådan

egentlig fordi vi frygter at vi er på vej mod svenske tilstande

bare spørge ministeren hvad vil ministeren tage med sig

sagen er jo lidt den at vi har haft det her emne oppe før og jeg tror ikke der er sket særlig meget

hele tiden vi ser at vores politi er rundt omkring alle steder de kan selvfølgelig kun være et sted ad gangen

en betjent kan ikke dobbeltarbejde og betjentene har så sandelig

vi kan jo ikke bruge folk vi ikke har derfor tager det her jo noget tid jeg synes at vi er rigtig godt på vej

er foregået derude hvor mange episoder er det og så er jeg enig i

jeg synes måske at ministeren

kigge lidt længere tid tilbage end bare til ministerens egen embedsperiode

man kan sagtens finde talrige eksempler både tilbage i to tusind og fire to tusind og seks to tusind og otte to tusind og ni to tusind og fjorten og så videre

helt skinbarlige sandhed at der er de her udfordringer i det her boligkvarter

lavet en ny helhedsplan for motalavej

man skulle lave en stor sanering af området det skulle være et mere

at have bopæl i man investerede i at

alle lejligheder de blev tidssvarende man

lavede indvendig og udvendig vedligehold og forbedringer man lavede nye indgangspartier og man ændrede også farverne på boligblokkene

også nogle af de overflødige ned og så fik de nye altaner men alle de her boligpolitiske miljøtiltag har jo

om

jeg kan huske og håndtere og styre men jeg må indrømme at har det hele

vi kan lave alle de fysiske forandringer vi vil det kan være en vi

hvad det er for en beboersammensætning der

man skal leve og samfundet skal være så bidrager man jo bare til at tingene bliver endnu værre

at når vi kommer med udspillet om parallelsamfund

også noget der adresserer ikke bare det fysiske

men også tilgangen til folk der bor

skal opføre sig det det er meget

gør det det fordrer jo også at der er en effektiv og synlig politiindsats i området så de udførende embedsfolk kan føle sig sikre når

i dag kan en hjemmehjælper ikke køre i området uden at der skal være mindst to i bilen

man så fra politiets side ja mange steder nedlægger man jo

ministeren at det er den rigtige måde at gøre det på at vi får færre steder

opfattelse at vi skal gøre mere for at vi får politiet tættere på borgerne og

noget jeg har sat mig meget for at kigge på her i indeværende år

skal være udkørsel fra det er jo en sag

hvordan den ender men jeg er jo helt enig i at der selvfølgelig skal kunne være politi til stede jo hele forudsætningen for det og nu

om det virkelig kan have sin rigtighed at der skal køre to i en bil

i det her område kørt flere hjemmehjælpere i bilerne så der er jo noget der tyder på at man ikke har forbedret noget som helst i

nældens rod så jeg vil bare til slut spørge ministeren om det måske ikke var på tide at man satte sig ned sammen med dansk folkeparti og så på hvad man kunne gøre for at blandt andet det her område fik noget mere nært politi som kunne sikre noget tryghed derude så de ikke behøver at køre flere

hjemmehjælpere rundt for at passe de de ældre der har

hvad vi skal jeg synes i hvert fald vi har brug for at få en snak om

så må vi selvfølgelig have en drøftelse om hvad det er for en indsats der skal prioriteres men at der skal være polititilstedeværelser og da særlig i de områder der er udsatte kan

sluttet men der er et nyt spørgsmål af den samme spørger til justitsministeren herre peter kofod poulsen dansk folkeparti

at besidde peberspray under særlige omstændigheder i store træk foreslår regeringen at personer der har et særligt behov

personer der bliver truet af en samlever der tidligere

udsat dem for vold eller personer der er udsat

derudover foreslår regeringen at det skal være lovligt at have peberspray i eget hjem som kan anvendes til selvforsvar hvis man for eksempel bliver udsat for et hjemmerøveri

for personer der er tidligere straffet med en frihedsstraf for for eksempel vold eller trusler

politiet har peget på at en vid udbredelse af det i det offentlige rum kan føre til mere og grovere vold og derudover vurderer politiet at der er en risiko for at peberspray vil blive brugt imod politiet

andre myndighedspersoner for eksempel i forbindelse med

kommet med i dag jeg ved godt at

at være et skridt i den

at regeringen er i bevægelse på det her område og

i vores retning vi får ikke alt hvad vi gerne vil have med regeringens forslag men vi kommer et rigtig pænt stykke af vejen noget af det jeg ved regeringen har arbejdet

de udenlandske erfaringer for der findes

med danmark hvor man bruger det her og hvor borgerne har adgang til det og endda i en mere

i danmark lægger op til og de erfaringer er jeg selvfølgelig nysgerrig

nu bor jeg jo tilfældigvis selv tæt på vores sydlige nabo tyskland og det er mit indtryk at det altså dér foregår fuldstændig udramatisk der er det noget folk er glade for at have adgang til og det er noget folk er glade for at eje det giver noget tryghed

til til voldsomme problemer

de udenlandske erfaringer som regeringen jo

hele sin argumentation op på hvordan er det

den høring viser at der er en en forskellig regulering af peberspray i de lande

sådan sige helt overordnet at den ene halvdel har en restriktiv tilladelsesordning mens den anden halvdel ikke stiller krav om tilladelse

lyst til den mere liberale frie ordning på det her område og det jeg bare vil høre

i den her runde er om man lægger op til en egentlig evaluering altså man kunne forestille sig at efter et par år

rigtig mange danskere benyttet sig af ordningen de har købt den og er glade for at have den

store vanskeligheder ved det og så vil der formentlig være et ønske om at udvide ordningen yderligere

usigelig god mening at når man indfører det her der er noget helt nyt så evaluerer man det og siger okay hvad har

meget fornuftigt at gøre jeg har været meget

forsigtig over for det her med en total legalisering især fordi

overlæsset med arbejde i en verserende bandekrig og jeg vil gerne have at hvis man finder

vil så spørge ind til den gruppe som gerne må bære peberspray i det offentlige rum og der nævnte ministeren

har regeringen lagt sig fuldstændig fast på hvilke kriterier

det kunne være folk der var

for pres ad den vej hvor fast har man på de her kriterier

høre hvor spørgeren vil hen altså vi starter ikke med at indføre det her ved at

får lejlighed til at drøfte det her mange gange

er til uddannelses og forskningsministeren

hvordan vil ministeren sikre at kandidatuddannelsen for læger ikke fyldes op af udenlandske studerende som rejser ud af landet efter færdig uddannelse som det fremgår af artikel bragt i altinget den femte december 2017 hver tredje lægestuderende i odense er fra udlandet

tak for det meget aktuelle spørgsmål

at der på syddansk universitet på kandidatuddannelsen i medicin

det optagsmønster ser ud til primært at gælde på syddansk universitet og altså ikke på de øvrige universiteter med en uddannelse i medicin henholdsvis i københavn aarhus og aalborg en af forklaringerne kan være at en del af de medicinstuderende mellem

hovedstaden for at færdiggøre deres uddannelse det er samtidig korrekt at udenlandske studerende i mindre grad end danske overgår til det danske arbejdsmarked når studierne er afsluttet det er samlet set ikke et ønskescenarie derfor arbejder regeringen på en ny model for den fremtidige dimensionering af optaget på medicinuddannelsen den nye model skal understøtte at flere studerende på medicinuddannelsen færdiggør deres uddannelse samme sted som den påbegyndes det vil samtidig betyde

i løbet af medicinstudiet vil kunne vandre mellem de forskellige universiteter det giver også en lidt bedre planlægningshorisont på institutionerne

skal gerne understøtte at flere studerende også bosætter sig i den samme region for eksempel region syddanmark efter studierne jeg forventer en afklaring i den nærmeste fremtid og vil derfor kunne vende tilbage til spørgeren dér

samme henvendelse og om det er der jo at sige at hvis man øger optaget et bestemt sted men det så ikke medfører en forøgelse af lægeantallet

vi jo lige vidt derfor vil der ikke være nogen idé i

den model måtte det være en sådan der ønskes derfor

diskuterer vi for det første i øjeblikket spørgsmålet om antallet af optagede på lægestudiet som sådan dernæst

fuld overvejelse om en model hvor ja man bliver låst til at færdiggøre sin uddannelse det sted man starter så man ikke ser de forrykkelser som man her

er noget af det der giver anledning til at man jo oplagt kan skifte er at vi har det opdelt så man færdiggør sin

derefter har mulighed for at finde

der kommer hertil så kunne man forestille sig en løsning på det her der handlede om at man sagde vi laver det til én samlet uddannelse altså at man ikke

at man bliver optaget på én samlet

lægeuddannelsen som én samlet uddannelse dermed kan vi sikre at den kan planlægges

det én bestemt uddannelse man er optaget på

jeg bestemt ikke udelukke at jeg jeg synes er en god idé her men rækkevidden af synspunktet og spørgsmålet om at læger jo også skal bruges til andre ting end at være i sundhedsvæsenet gør at jeg mener vi

om det ligefrem er det vi skal ty til

er til sundhedsministeren og det er

til at undersøge muligheden for en speciallægeuddannelse inden for palliation det vil sige den lindrende pleje

måde at styrke indsatsen på et område hvor det er vigtigt at klæde flere sundhedsprofesionelle på i det uundgåelige møde med terminalpatienten altså den døende patient og således at disse patienter og deres pårørende får den specialiserede og korrekte behandling og omsorg fra begyndelsen

jeg er helt enig med fru liselott blixt i at vi har

oplever en høj kvalitet i den palliative indsats i danmark og det kræver at vi i danmark har dygtige læger der kan tage sig af de palliative patienter og det kræver også at lægerne har tilstrækkelige kompetencer på området men

vi må sige at det kræver at lægerne også har forskellige specialiserede kompetencer ud over de palliative så de også kan håndtere den generelle behandling af patienterne både frem til og i den palliative periode det er i hvert fald det vi ligesom har lagt vægt på i danmark hvor palliation jo er godkendt som et fagområde det betyder at uddannede speciallæger inden for en række felter

som blev godkendt her i danmark og det betyder eksempelvis til pædiaterne eller de kliniske onkologer eller

altså alt afhængigt af om man er kræftlæge eller læge specialiseret på på ældreområdet eller børnelæge

kunne håndtere den palliative behandling af patienterne samtidig med at de også har en specialiseret viden inden for

det felt det kræver selvfølgelig også at der er læger inden for de relevante specialer og i alle regioner som tager fagområdeuddannelsen i palliation

steder hvor regionerne og de faglige miljøer også skal sikre at der sker en understøttelse af at man får taget

på området så derfor er det min umiddelbare holdning at der ikke er behov for et særskilt speciale fordi jeg

synes at den måde vi har organiseret det på i dag hvor det kommer oven på speciallægeuddannelsen

man kun er specialiseret i palliation

speciallægeuddannelse og det er netop det der er en udfordring vi har nogle læger som bliver læger fordi de gerne vil arbejde med palliation arbejde med døende mennesker uanset

de vælger et speciale bare for at vælge noget men desværre

søger til udlandet for

netop at få den her uddannelse så i stedet for at have gjort det til

også var ude på alle andre områder for selvfølgelig var de

en løsning på nogle af de udfordringer vi har vi har hundrede uddannede

samtidig har vi en aldrende befolkning

at få en god afslutning og en værdig afslutning ved døden

sikrer en ordentlig palliativ indsats i danmark vi

fulgt op på nogle af initiativerne der har sundhedsstyrelsen for nylig udarbejdet nye faglige anbefalinger for den palliative indsats der er også igangsat et arbejde med at opdatere forløbsprogrammerne for rehabilitering og palliation hvor hovedfokus er på hvordan man bedst organiserer indsatsen fordi vi jo også kan se også på tallene at der er mange der i dag har et ønske om at dø hjemme men som ender med at dø på et hospital det er også i forhold til at sikre at der

og vi har jo også i fællesskab afsat penge til børn med livstruende sygdomme hvor vi også lægger vægt på at den palliative indsats

skal nå helt ud i hjemmet så helt enig med ordføreren i at det er et område vi skal følge tæt

på om kapaciteten er tilstrækkelig

vi skulle have de hospicepladser som der er brug for og jeg tror at vi stadig væk mangler

er de almindelige hospice som vi kender eller som vi lige har sat penge af til

anbefalinger at der kommer nogle udfordringer ude i kommunerne hvor man netop har brug for den specialviden

et fælles efteruddannelsesinitiativ på det her område hvor det netop er et fagområde også

er andre lande der har en uddannelse som vi anerkender i danmark og

er en selvstændig speciallægeuddannelse og det er ud fra den her tænkning om at det også er vigtigt at man har en speciallægeuddannelse inden for nogle forskellige felter

politiske aftale som vi indgik tilbage i september måned om palliativ sedering og øget selvbestemmelse for patienter

set understreger en bred politisk interesse og et ønske om at være med til at understøtte en værdig død for flere mennesker

palliation i hele deres uddannelse og det er underligt når vi tænker på

vi kan dø af samtidig ved vi

der er den nordiske uddannelse men der var ni danskere der blev optaget selv om

bare lad os nu gå foran i danmark

et speciale så vi også kan leve op til sundhedsstyrelsens anbefalinger

tæt og netop også vurdere om kapaciteten er tilstrækkelig eller om der er nogle organiseringsformer

nødt til som spørgeren også siger

bevidste om at det at møde døden sådan set er en bred facet af det at være læge og sundhedsperson i danmark det synes jeg sådan set også ligger i den politiske aftale vi har lavet

og også i de nye vejledninger der er lavet hos sundhedspersoner generelt så man ikke er i tvivl når man står ude hos den døende eller de pårørende

sig rask hvilket er en øjenåbner for mange vil ministeren se på hvordan vi kan få kosten og ernæringseksperter mere i spil som behandling i stedet for medicin

vores sundhed men også vores trivsel

sikre og fremme et godt helbred

det som både indgår i det omtalte tv to program men jo sådan set

bevidstheden om det her ekstremt vigtigt også når vi taler forebyggelsespolitik også når vi taler sundhedspolitik

i fællesskab i den nye nationale diabeteshandlingsplan netop har prioriteret at der er nødt til at være større fokus på både kost og motion og der er også nødt til at være større fokus på at den enkelte i samarbejde med sundhedspersonerne vælger en behandlingsstrategi også hvis man som diabetespatient kommer og ligesom skal

fundet ud af hvad er det egentlig for en strategi der er rigtig for mig hvor man netop også kigger på

også som en del af den nationale handlingsplan starter et måltidspartnerskab om sunde fødevarer til mennesker

jo selv har lagt meget energi i at vi har fået fået op at stå så jeg anerkender

og er fuldstændig enig i at kostperspektivet er enormt vigtigt både for den enkeltes livskvalitet men jo også for samfundet som helhed når vi taler sundhed og trivsel vi har alt for mange der dør af livsstilssygdomme i danmark og vi ved også at

men jo også underernæring når vi taler om ældre eller når vi taler om

for spiseforstyrrelser er noget af det der fører til flere behandlinger i vores sundhedsvæsen og derfor er det vigtigt at vi har har fokus på det vi har fra regeringens side på tværs af en række ministerier nedsat et

som netop skal komme med anbefalinger til

hvordan vi tænker det her på en ny måde på tværs af ministerierne fra fødevareministeriet over undervisningsministeriet

ældreministeriet fordi vi ønsker at prioritere det her og vi har også afsat fyrre million kroner over de næste fire år for at styrke fokus på sunde kostvaner og det at have en en kultur i danmark der handler om sund

den medicinske patient eller som nu i

der kommer otte danskere med forskellige kroniske sygdomme op

har det her med at man kan sendes til en ernæringsekspert der følger

af med medicin vi giver tilskud til medicin men vi giver ikke ret meget tilskud til en ernæringsekspert

ikke bare at tænke det her som sundhedsundhed

er noget der går på tværs hvis det skal fungere fra et fødevareministerium der i høj grad handler om sunde fødevarer til et børne og et undervisningsministerium

et marienborgmøde her i efteråret hvor vi

fokus på det og hvor hele spørgsmålet om motion på recept

en af de ideer der kom frem der

det koster ikke penge for politikere at gå ud og sige

bare cigaretterne under disken så ryger du ikke og så bliver du sundere

jeg tror også det er vigtigt at man får de forskellige sektorer til at tale sammen det

at sige hvordan kan vi gøre det her til en kulturændring som både handler om sunde madvaner

alt fra fødevarer hvad er sundt og

vi spiser sammen eller om det bare er noget man sidder og skovler ind foran fjernsynet

en enmandsaktivitet men noget hvor vi

og så er tilgangen jo i høj grad at vi skal kigge mere multidisciplinært på det det

at vi nu ikke bare siger operation men at vi jo også siger mad og motion og

bliver man ikke interesseret i kost eller i at omlægge sit liv

vil være hvornår kan vi se den rapport

her i løbet af foråret og så har vi allerede fra regeringens side afsat fyrre million kroner til at følge op på anbefalingerne også fordi vi ikke ønskede at der skal være ventetid i

det er bredt forankret for også at skabe den her kulturændring på området

det partnerskab der ligger i diabeteshandlingsplanen som jeg sådan set tror er rigtig vigtigt hvis vi netop skal gå fra at man slået oven i hovedet og at kostrådene er

påduttet til at vi i højere grad oplever at patientforeninger pårørendeforeninger og fødevareaktører i fællesskab ligesom får sat fokus på hvad sund mad

trivsel og sundhed

sundhedsministeren af herre flemming møller mortensen socialdemokratiet

folketingets partier til drøftelser om hvordan vi i fællesskab kan styrke indsatsen mod at vores børn og unge begynder at ryge ved at indføre en tobaksbevilling som butikkerne kan blive frataget ved overtrædelse af gældende lovgivning som socialdemokratiet har

skal ikke ryge så simpelt synes jeg egentlig det kan siges det er også baggrunden for at vi som regering har en målsætning om en røgfri generation i

rigtig mange aktører der hver gør deres del

tobaksreklamer der er advarsler på pakkerne

mod salg af tobak til børn og unge under atten

og den lovgivning skal holdes det har vi desværre set at den ikke bliver i tilstrækkelig grad derfor har vi også nu taget initiativ til

fremadrettet fører tilsyn med salg af tobak og alkohol til børn og unge det er en markant forbedring på området som jeg også er overbevist om vil skubbe ekstra

både støtter op om supermarkedskæderne og de mindre købmænd og kiosker i at

cigaretter og at detailhandelen selvfølgelig lever op til deres lovgivningsmæssige ansvar jeg skal gøre status for partnerskabet om kort tid og som jeg også har

folketingets partier til en drøftelse af hvordan vi bedst sikrer en overholdelse af forbuddet mod salg af tobak til børn og unge lige så snart vi har gjort status derudover kommer vi til at skulle have en forhandling om rygelovgivningen

overflytningen af opgaven til sikkerhedsstyrelsen kommer jo også til at bero på en

agter at indkalde folketingets partier

på partnerskabet inden vi mødes

tingene skal gøres færdige og vurderes i

om der eventuelt skal indføres en tobaksbevilling som vi netop har foreslået i socialdemokratiet

det absolut største sundhedsmæssige problem for børn og unge i vores land og derfor synes jeg bare ikke

derfor rigtig glad for at sundhedsministeren i politiken den attende januar i år kvitterede for det socialdemokratiske initiativ til

indføre en tobaksbevilling som detailhandelen kan få frataget efter

som ligger oveni og som gør at de hvis de simpelt hen får taget bevillingen

var åben over for at diskutere forslaget om at udstede tobaksbevillinger

ministeren ikke er klar til at tage en drøftelse af det nu det er noget der skal skubbes

er det at vi får grebet

justeringsmuligheder

at detailhandelen i så høj grad overtræder lovgivningen som ministeren jo siger er klokkeklar

til unge under atten år men vi ved at

at ministeren ikke agter at tage en drøftelse af det her før

til sikkerhedsstyrelsen jo også noget der skal forankres i rygelovgivningen

den forbindelse har jeg også sagt

at det bliver fuldstændig det system jeg har sagt at jeg er åben over for en drøftelse af

hvis der er gentagne overtrædelser

det vil være helt naturligt at det indgår når vi skal mødes jeg siger at

når vi skal diskutere overflytningen af opgaven til sikkerhedsstyrelsen og andre ting

socialdemokratiet i at rygning er den absolut største sundhedsudfordring i danmark for børn og

være enig med mig og os i det hvad kan der så være af

i ministerens kalender som optager ministeren

gør at ministeren ikke allerede i næste uge indkalder til en drøftelse af initiativer som samlet set kan være med til at reducere mængden af tobak blandt

børn og unge og samlet set kan være med til at gøre at detailhandelen vil tage et langt større ansvar end det de udviser i dag

om at skærpe tilsynsdelen som er det regeringen gør med overflytningen af opgaven til sikkerhedsstyrelsen det handler også om at parterne påtager sig et større ansvar hele det at nå målsætningen om en røgfri generation i to tredive forudsætter

erhvervsskolen hvor kantinen sælger cigaretter

den enkelte arbejdsplads det selvfølgelig også om hvordan vi tilrettelægger tilsynsopgaven hvor vi så fra regeringens side har sagt at den ønsker vi at overflytte fra politiet til sikkerhedsstyrelsen fordi vi synes at politiet

set har rigtig mange vigtige opgaver at tage sig af og der kan vi se at sikkerhedsstyrelsen i forvejen kommer ud i butikkerne langt mere end tusind gange om året

at de kan skærpe håndhævelsen på det her område så det er da i høj grad at prioritere det her område

for

svar men er ministeren enig med socialdemokratiet i at tobaksrygning er den største sundhedsudfordring i danmark for børn og unge

ministeren har selv i sit svar til mig opgjort at sundhedsstyrelsen vurderer at fireogfyrretusind unge i dag er i alderen elleve til sytten år vil dø

det svarer til to af eleverne i hver skoleklasse med tyve elever er

jeg vil gerne svare på den del som angår

børn og unge når regeringen har en ambition om at vi skal have en røgfri generation

det fordi vi ikke ønsker at børn og unge skal ryge og fordi det har en masse andre end bare sundhedsmæssige implikationer og tallene

som ordføreren læste op reflekterer jo også

lavet en kulturændring hos de her børn og unge

er derfor vi har sat et ambitiøst mål om en røgfri generation det er derfor vi også har taget nogle initiativer på området senest det her initiativ med at overflytte tilsynsopgaven til sikkerhedsstyrelsen

er også af herre flemming møller mortensen socialdemokratiet

en tilstrækkelig styrkelse af håndhævelsen af forbuddet mod at sælge cigaretter til børn og unge under atten år at sikkerhedsstyrelsen kun tilføres to nye årsværk og derudover ikke får andre værktøjer til at udføre kontrollen end de værktøjer som politiet har i dag og som politiet ikke finder tilstrækkelige

af reglerne har ikke været stærk nok på området det tror jeg spørgeren har konstateret

og det har vi jo også haft lejlighed til at drøfte ganske indgående på et samråd i sundhedsudvalget herunder også

som regering mener at man skal styrke håndhævelsen

allerede i dag befinder sig ude i supermarkederne ude i iskioskerne

hos de små købmænd hvor de allerede fører

holdbarhed på snus på placering

at det giver rigtig god mening at de så samtidig også kontrollerer salget og når de snakker med ejer bestyrer eller medarbejder bag disken også kommer omkring hvordan de sikrer at der ikke bliver solgt tobak til mindreårige på den måde

får vi rigtig meget synlig kontrol for ganske få ekstra ressourcer

ikke det der er tilfældet fordi det er ekstra ressourcer der lægges oven i en opgave som foretages i dag på den her måde får vi en langt større rækkevidde på tilsyns og håndhævelsesopgaven end i dag og ved at føre et reelt tilsyn på området

sender et kraftigt signal om at de regler vi har på området nemlig at man ikke må sælge tobak til børn og unge under atten år

at redskaberne ikke

til indbrud som de prioriterer og derfor synes jeg også

i at redskaberne ikke er tilstrækkelige nej men jeg har noteret mig at politiet i

har sagt det og det får vi også lejlighed til at drøfte på et åbent samråd i næste uge med ministeren og også med justitsministeren for netop at prøve at få afklaret hvad

der kan være behov for ministeren siger at håndhævelsen ikke er god nok nej den er absolut ikke er

viste at i fyrre procent af tilfældene lykkedes det børn og unge under atten år at købe tobak politikken lavede en undersøgelse i to hundrede og en og tyve butikker hvor det viste sig at i tres procent af tilfældene kunne det lade sig gøre at børn under atten år købte tobak så ministeren har fuldstændig ret håndhævelsen er rigtig dårlig

detailhandelen lever slet ikke op til de politiske forventninger derfor har vi også fra socialdemokratisk side sagt at det skal der gøres noget ved jeg har også noteret mig

her er regeringen og socialdemokratiet enige i at vi skal lave en markant styrkelse vi har jo sagt at vi ud over tobaksbevillingen vil lave en kontrolenhed og vi har afsat tyve million kroner til det fordi vi ønsker at der skal være en reel stor risiko for at detailhandelen bliver taget

sig om om ministeren mener at de nye initiativer og de to tilførte årsværk vil give en kapacitet som er tilstrækkelig ministeren siger

detailbutikker kiosker og andre steder hvor der laves tilsyn af sikkerhedsstyrelsen

har i dag skal sikkerhedsstyrelsen stadig væk lave

der nu skal føres den her kontrol med tobak

er det at opbygge en ny kontrolenhed hvor alting skal bygges op fra bunden sådan som socialdemokraterne foreslår

vi foreslår at overføre håndhævelsen til sikkerhedsstyrelsen

det at tilføre en ekstra opgave sikrer jo også at vi netop får langt mere for pengene end de to årsværk

har fokus på alt fra holdbarhedsdato over snus

set at vi får en rækkevidde som er langt større end de to

og også at sige at nogle af de personer der i forvejen har tilsynsopgaver

jo også de redskaber sikkerhedsstyrelsen skal

gøre brug af har ministeren

tænkt sig at sikkerhedsstyrelsen skal have andre nye redskaber

dem politiet gør brug af i dag det er det ene spørgsmål det andet spørgsmål

spørgsmål om at bruge ressourcerne rigtigt ja

som folketingspolitikere og som politikere i vores land altid sørge for men man kan jo sige at hvis ministeren

det var ministeren jo enig med mig i at det her udgør den største sundhedsrisiko for børn og unge i danmark

tilføre to årsværk så så langt man kan komme i ambitionen

kontrol og at der blev udstedt en masse bøder for

at det var meget bedre tidligere hvorfor flyttede den tidligere regering ikke den her opgave hvis man syntes at

og jeg håber på at socialdemokratiet vil bakke op om modellen hvor vi flytter det til sikkerhedsstyrelsen for der kommer

var det da alle de borgerlige partier der i to tusind og tolv ikke stemte for en ændring af rygeloven

en væsentligt højere bødestraf vi troede fra den daværende regerings side dengang at det at hæve bødestraffen ville være præventivt nok til at detailhandelen rettede ind det kan vi så se nu det ikke er og vi har fulgt meget nøje med siden to tusind og tolv og derfor kommer vi med et forslag regeringen kommer også med et forslag de er nok blevet forberedt samtidig og kommer ikke som

den kritik af den daværende socialdemokratiske regering ingenting

selv refererer til at det jo ikke var fordi det sådan væltede ned med bøder under den tidligere regering det viser de svar jo

lige så vel som spørgeren har konstateret at der ikke er en tilstrækkelig håndhævelse i dag

set derfor vi er kommet med et udspil hvor vi flytter håndhævelsen

også tilfører ekstra ressourcer på området men også bygger videre på den kapacitet der er hos sikkerhedsstyrelsen i forvejen

i så mange butikker som overhovedet muligt og fører tilsyn sikkerhedsstyrelsen var i forvejen sidste år ude i butikkerne og detailhandelen mere end tre hundrede gange og derfor har vi en forventning om at det her vil sikre en langt bedre håndhævelse af de tobaksregler

at detailhandelen lever op til de regler

at man ikke må sælge tobak til børn og unge

skal jeg meddele at de under nummer seksten

efter ønske fra spørgeren spørgsmålene overgår til besvarelse næste onsdag den enogtredivete januar to tusind og atten det betyder jo at den spørger der er lige efter måske

være opmærksom på at være lidt tidligere i salen siger jeg så og håber det kan høres

undervisningsministeren

af

spørgsmålet lyder hvad mener ministeren om det faldende antal af psykisk syge der får en uddannelse jævnfør artiklen færre psykisk syge får uddannelse fra den niogtyvende november to tusind og sytten i arbejderen og hvordan vil ministeren sikre at ungdomsuddannelserne er rustet til at give unge psykisk sårbare et godt uddannelsesforløb og dermed undgå frafald på uddannelser især i en tid hvor vi ser en tendens med stigning i antallet af psykisk sårbare

af borgere med psykisk sårbarhed generelt og på vives undersøgelse som viser at antallet af elever og studerende som ikke fuldfører en uddannelse er stigende jeg kender ikke den konkrete undersøgelse fra vive så jeg kan ikke gå ind i de tal som fremgår af artiklen i arbejderen vi ved dog fra vores egen kortlægning i forbindelse med satspuljeprojekt to tusind og fjorten til seksten

er en stigning i antallet af elever med psykiske funktionsnedsættelser som modtager specialpædagogisk støtte som hjælp til at gennemføre en uddannelse stigningen i antallet af elever og studerende med psykisk funktionsnedsættelse har bidraget til at undervisningsministeriet har iværksat flere udviklingsprojekter for målgruppen i to tusind og sytten målet er

et evidensbaseret vidensgrundlag for vejledning om inkluderende læringsmiljøer og sps i ministeriet følger vi udviklingen og har hele tiden fokus på hvordan vi sikrer at unge gennemfører en uddannelse jeg har i december to tusind og sytten besluttet at iværksætte en

af sps med særlig fokus på gennemførelse og fastholdelse for de store grupper af

herunder elever med psykiske funktionsnedsættelser undersøgelsen igangsættes i

at et af undersøgelsens resultater viser at der er sket et fald

unge der tager en uddannelse og det er unge med større psykiske handicap altså skizofrene bipolære

så fra to tusind og elleve hvor vi havde en og halvtreds procent af gruppen der tog en uddannelse

det nye forskellige ændringer der har været af uddannelsessystemet der gør at der stilles de samme krav til folk med svært psykisk handicap som

sårbare borgere ikke håndtere og de ender med at falde fra

både privat og

af borgere på gulvet fordi der ikke er den specielle måske mere skræddersyede uddannelse til de her unge mennesker

sidste ende får vi nogle borgere som er isoleret fuldstændig fra omverdenen så det er med

kæde af konsekvenser jeg stiller spørgsmålet til

generelt fra folkeskolen til

på og som kunne gøre det nemmere for den her gruppe

det man måske i andre lande kalder early school leavers nu

derfor har jeg igangsat en undersøgelse som jo allerede ser

en betragtelig andel af elever slet ikke kommer frem til at tage

vi må starte det er selvfølgelig en elevgruppe

frafaldsprocent i forhold til unge i niende klasse der ikke tager en afgangseksamen

splinterny undersøgelse der viser at der er et kæmpestort problem i forhold til nogle af vores mest psykisk syge og sårbare grupper

tre og halvtreds så tallene er der og argumenterne og årsagerne er der også

jeg har fokus på altså hvad skal man sige

ungdomsuddannelsernes generelle mulighed

psykisk sårbare det at ungdomsuddannelserne udgør en tryg

er vigtigt for den her gruppe men det er det faktisk også for den brede gruppe af elever og det er noget jeg har

vil reagere på resultatet af de tal som den her rapport undersøgelse viser og vil ministeren måske igangsætte en eller anden handling på baggrund af det så netop frafaldsprocenten blandt de her

svare på jeg har generelt fokus på

for den her gruppe men også for mange andre unge som har brug for tryghed rammer tydelige voksne

særlige udfordring der er for den her gruppe

to vandværker fra hjørring og hvidovre netop har tabt i østre landsret som principiel prøvesag på vegne af en lang række af større vandværker og

om regeringen vil fritage den almene vandforsyning for hel eller delvis

en værdi som bruges som grundlaget for de fremtidige skattemæssige afskrivninger og som derfor har betydning for den fremtidige skattebetaling efter skattelovgivningen skal opgørelsen ske til handelsværdien det er ikke et nyt men et generelt princip der omfatter alle typer virksomheder og ikke kun

at vandselskaberne ikke har godtgjort at skats værdiansættelse er for lav østre landsret siger tværtimod som jeg forstår det ret klart at at de værdiansættelsesprincipper som vandsektoren

fører til et retvisende billede af aktivernes handelsværdi om vandselskaberne ønsker at få det her prøvet ved højesteret

inden for rammerne af den gældende lovgivning

dommen i virkeligheden kunne være mere firkantet end

kunne være strammere betyder dommene så at vandforbrugerne

skatteregning på seks og tredive milliard

af det enkelte vandværks beslutning

til omfanget og finansieringen af deres investeringer og i særdeleshed det vandværks takstfastsættelse over for

og i stedet for at kræve for mange penge op af kunderne for at finansiere fremtidige

vil man kunne nedbringe sin skattebetaling ganske væsentligt skatteministeriet vurderer at vandværkernes samlede skattebetaling de seneste år har ligget mellem hundrede

årligt og vi har ikke nogen forventning om at det skulle ændre sig hvis man i øvrigt

fremtidige investeringer ved gældsoptagelse i stedet for

for ministerens besvarelse af spørgsmålet men jeg er

lidt mere nervøs end skatteministeren er trods alt

i forhold til hvad for nogle konsekvenser det

for den danske vandsektor det er måske også det der er årsagen til at aktørerne på området

hvert fald har i forhold til det her for det er jo en uomtvistelig kendsgerning at da man

vedtog den nye vandsektorlov tilbage i to tusind og ni efter

i folketinget også i to tusind og syv var det med den klare målsætning det står

stillet billigere

vand til rådighed og det blev også billigere at få sit spildevand bearbejdet afgiftsmæssigt med de her domme er der

derimod bliver væsentlig dyrere

føler trang til at spørge ministeren om de refleksioner som det

fra regeringens side set i forhold til den dom

østre landsret bare i min egen hjemkommune hedensted med seksogfyrretusind indbyggere

udskudt skatteregning på tre hundrede og fem og halvfjerds million

i bruttoskatten og

kunne komme i anvendelse og derfor er

man ikke kan agere ud fra en dom og det er måske også en dom der bliver

for at man ikke havde gang i de her forhandlinger for at lukke den her sag jeg synes måske man kunne

hvor forligskredsen blev indkaldt jeg tror det er et år eller halvandet siden for

hvornår et vandværk er skattepligtigt eller ej

hans kristian skibbys parti og mit parti da man drøftede aftalen tilbage i to tusind og syv var af den holdning at man skulle lægge den

men hele forligskredsen skal jo være enig i

herre hans kristian skibby siger men min pointe er blot at hvis hvis et vandselskab i stedet for at finansiere fremtidige investeringer

at kræve ekstra penge op fra forbrugerne låner pengene i banken

så kan man nedbringe den der skattegæld og komme i en situation hvor

til at betale noget nævneværdigt i skat og så bliver det ikke tusind kroner per

vandværker både de kommunale og de private jamen i skal bare

i nye rensningsanlæg og alt muligt andet hvis det er spildevandsdelen

det hele meget bedre men det der med at spare op

det er jo en gammel og god og sund skik vi har haft

i de danske vandværker siden man startede med med fælles private vandværker i danmark det er før vi begge to blev født

bare skal låne pengene og så bruge dem forlods

med til at holde vandpriserne nede

være en udfordring med om man frit kan fastsætte

er nogen forhindringer der gør

nedbringe sin skattebetaling som spørgeren ønsker

to tusind og femten som skatteministeren

nettoprovenu i statskassen det her skulle være en såkaldt provenumæssig neutral ordning som skulle være til gavn for miljøet og til gavn for forbrugernes priser det kan vi så se ikke gør sig

når nu det skulle være og var intentionen at det skulle være provenuneutralt vil ministeren så ikke

vi udtager og fritager den almene vandforsyning helt eller delvis fra skattepligt

man jo sådan set løse problemet

og jeg vil indkalde den kreds af partier som står bag vandsektoraftalen fra to tusind og

selv selskab har et incitament til at gældsfinansiere sine investeringer i stedet for at kræve penge

at nogle af dem der sidder i bestyrelsen har en interesse i at få

det er ikke samfundsøkonomisk rentabelt og fair over for forbrugerne

vi går videre til spørgsmål nummer tretten og det er også til skatteministeren og det er også af

vedtagelsen af den nye vandsektorlov i to tusind og ni lovede forbrugere billigere drikkevand og billigere spildevandsbehandling når resultatet nu flere år efter viser at virkeligheden byder på massive afgiftsstigninger og en skatteberegningsmodel fra skat som er i direkte modstrid med lovens beskrivelse af værdisætningen af de værdier som indgik i

hans kristian skibby stiller spørgsmålet og

hvis jeg ikke tager meget fejl var det connie hedegaard der var miljøminister på daværende tidspunkt jeg har spurgt i mit eget ministerium

i spørgsmålet om skattepligt dengang og så vidt jeg har fået oplyst

involveret derfor kan jeg heller ikke oplyse om

det der foregik tilbage i to tusind og syv

i nogle andre ministerier og så er der nogen der skal gå i gemmerne og finde ud af hvad der egentlig blev forelagt politikerne dengang kontra hvad der er sket efterfølgende jeg kan sige at det er min klare opfattelse at det ikke var noget ønske at man skulle få en masse penge ind på beskatningen af vandsektoren og derfor er jeg også glad for at den analyse som man efterfølgende tilbage i to

blev færdig i min tid som skatteminister viser at hvis man planlægger sin investering og ikke kræver

gældsfinansierer investeringer så kan man minimere sin skattebetaling sådan at vi

ingenting får ind men at skattebetalingen er i det niveau den er i dag nemlig hundrede

sidste spørgsmål en politisk mulighed at sige at sektoren ikke skal være skattepligtig

bestemt en mulighed og hvis dansk folkeparti kommer og kræver det i det møde

skal holde forhåbentlig nærmeste fremtid med forligskredsen

om man som minister synes det er dårlig eller god forvaltningsskik

at den skal være provenuneutral

ikke forklare om det er god forvaltningsskik eller dårlig

opererer med en vis indtægt fra de danske forsyningsselskaber på

synes er ret principielt og det er i forhold til at vi netop i to tusind og femten lavede

og det var jo at man øgede grænsen for hvilke vandværker der kunne

er forbrugere som ikke får den

man tilfældigvis bor og ejer en ejendom et sted hvor de pumper mere end

du bliver sanktioneret og straffet fordi du tilfældigvis bor i juelsminde hvor man er omfattet af det her men hvis nu du bor i tørring hvor jeg bor

jeg synes ikke det er rimeligt at staten skal tjene

det er heller ikke tilfældet i dag og jeg ved ikke hvordan nogen har regnet sig frem til det her tal på seks og tredive milliard det kan jeg på ingen måde genkende den indtægt som

på nuværende tidspunkt et sted mellem hundrede og to hundrede million kroner jeg formoder at de penge er indlagt i finansloven og går til at finansiere nogle andre ting hvis man skal lave om på det skal man finde noget

finansiering og hvis dansk folkeparti kræver det i forligskredsen

og konstruktivt drøfte det det går jeg gerne ind i jeg går også gerne ind i som jeg sagde i min tidligere besvarelse diskussionen om at hæve grænsen for

fra de nuværende tohundredetusind m³ til noget højere mit eget parti har argumenteret for at beløbet skulle

så derfor er det naturligt at jeg

så det kan jeg ikke gøre så meget ved men vi kan politisk vælge at lave det om

indtægt fra de her danske vandværker

her private eller også kommunale

med det der hedder udskudt skatteregning det betyder jo at det er en er en regning

hvis man vælger at finansiere sine investeringer i i vandsektoren ved gældsoptagelse så har

skattebetaling så man kommer i en situation hvor man ikke skal betale skat man kan ikke få penge tilbage fra staten men man kan minimere sin skattebetaling og det vil være min klare opfordring til forsyningssektoren at det

man skal gøre

vand der er nogle der er omfattet af lovgivningen

dem der pumper mere ud end de tohundredetusind

på at få grænsen sat højere men siden dengang er der jo også kommet et andet flertal på christiansborg så ved jeg godt at

man skal ind at kigge på men er ministeren positivt indstillet over for

gerne gentage at det er jeg naturligvis

det har været venstres erklærede politik

og mig bekendt har vi ikke ændret politik

min kollega energi forsynings

det her spørgsmål så den drøftelse går vi gerne ind i

dem der var modstandere af en højere grænse

sig af muligheden for at opsige et forlig inden næste folketingsvalg men indtil da

er jeg sikker på vi kan skabe en situation uanset hvad der

herre hans kristian skibby vi går til spørgsmål nummer fjortende det er til miljø og fødevareministeren og det er stillet af fru

hvilke initiativer vil ministeren tage for at staten påtager sig et medansvar for kystsikringen i nordsjælland nu hvor finansministeren er enig i at staten også har et

et godt eksempel til efterfølgelse at de tre nordsjællandske kommuner samarbejder om at gennemføre en sammenhængende kystbeskyttelsesindsats på hele den sjællandske nordkyst regeringen ønsker med en række initiativer netop at bakke op om dette og lignende projekter i hele landet ved at gøre det lettere for kommuner og borgere at klimatilpasse og kystbeskytte deres ejendomme og arealer mod oversvømmelser og skader på grund af klimaforandringer en del af de initiativer indgår i aftalen om kommunernes økonomi for

folketinget har netop vedtaget et lovforslag om ændring af kystbeskyttelseslovens formålsbestemmelse så nu får borgere og kommuner større frihed til at vælge kystbeskyttelsesmetode men det skal også være nemmere og hurtigere at få tilladelse til kystbeskyttelse og regeringen vil snart fremsætte endnu et lovforslag som skal samle opgaven med at give tilladelse hos landets kommuner derudover har regeringen afsat i alt femten

million kroner over de næste fire år til at styrke forebyggelsen af oversvømmelser og kysterosion

vejledning til kommunerne på området det tiltag der skal styrke kommunernes grundlag for at etablere omkostningseffektive helhedsløsninger for kystbeskyttelse og dermed være med til at øge antallet af helhedsløsninger alle disse initiativer vil også være til gavn for de kommuner der er i gang med at håndtere udfordringerne som blandt andet kyststrækningen i nordsjælland giver kystbeskyttelseslovens udgangspunkt er at hvis en grundejer ønsker at kystbeskytte sin ejendom er

grundejerens eget ansvar at sørge for at betale for det det gælder også når staten er grundejer for store kystbeskyttelsesprojekter der omfatter flere grundejere har kommunerne mulighed for at pålægge grundejere at bidrage til finansieringen det gælder også når staten er grundejer men kommunalbestyrelsens beslutning om at gennemføre en helhedsløsning skal hvile på saglige kriterier og det gælder også finansieringen og fordelingen af omkostninger skal hvile på et sagligt skøn over hvilken beskyttelse eller anden fordel den enkelte grundejer opnår ved foranstaltningerne allersidst skal jeg sige at i forhold til den konkrete sag på den nordsjællandske kyst hæfter jeg mig ved at naturstyrelsen som udgangspunkt ikke ønsker at indgå i projekter som går ud på at beskytte natur mod natur ud fra et hensyn om at fastholde den naturlige dynamik som en overvejende positiv faktor for forvaltningen af statslige naturarealer

når vi kigger på kyststrækningen ved nordkysten er at kommunerne har

er nogle private lodsejere lad os bare kalde

og så har staten et stykke strand der ligger midtimellem

kræver det en fælles indsats

og jeg jeg noterede også med glæde

stillet et spørgsmål til ministeren at hvis der kom en henvendelse fra de tre kommuner ville ministeren ikke være afvisende over for at indgå

af at finansministeren var på besøg under kommunalvalgkampen

det måtte være muligt at finde en løsning hvor staten også gik ind

der gerne vil have den vilde natur selv om kommunerne gerne vil have at man finder en fælles aftale om kyststrækningen så det vil være

meget nyttigt for den videre proces om ministeren er enig med finansministeren

bør staten også gå ind i og at der er en mulighed for en drøftelse også selv om naturstyrelsen

jeg er enig med naturstyrelsen i

det forhold som naturstyrelsen har gjort gældende i den her sag

ministerens svar forstås på den måde

til mig da jeg stillede ministeren et spørgsmål nemlig at man var villig til at drøfte med de tre kommuner om der kunne være en fælles løsning

det vil være spildt henvendelse fra de tre kommuner hvis man

ville det ikke være spildt for kommunerne at henvende sig men mit udgangspunkt er at den tilkendegivelse som naturstyrelsen har givet står jeg også inde for derfor ligger det ikke ligefor at vi skulle gå ind i et projekt men jeg hører altid gerne på tre borgmestre der måtte have et synspunkt de gerne

jo kun bedre af at man fører den på begge sider af bordet

så åbenbart var ren kommunalvalgkampsflæsk for det er ikke noget der

får nogen betydning på nuværende tidspunkt

jo mig der tegner den linje der skal være omkring de her projekter og den linje jeg har skitseret i dag

er regeringens holdning til de projekter

men forudsætningen for at vi kan sætte tv to

helt eller delvis er at de retssager der for øjeblikket pågår

eller afskærmet i forhold til en eventuel køber regeringen har endnu ikke fastlagt

det medieudspil som bliver fremlagt her i løbet af kort tid kommer til at se ud og dermed heller ikke præcis hvordan en eventuel salgsproces omkring tv to skal være lige nu afventer vi svar fra kommissionen

indhegningen af retssagerne hvis det viser sig at vi ikke kan indhegne disse retssager

skal vi have en drøftelse først i regeringen inden vi kommer med vores medieudspil

det tror jeg der er rigtig mange der er også den danske mediebranche

og deraf vil det så fremgå hvad det er

kommer til at ske med tv to

man lægger ind i forhold til

set er baggrunden for at man ønsker at sætte gang i hele den her proces er jo at vi lever i

hvor vi ikke er ret mange mennesker og alligevel ejer staten

et mediemarked og det er en skævvridning som den borgerlige regering ikke ønsker at bidrage til tværtimod vil vi gerne rette op

det når vi ikke har lagt os fast endnu er

masser af udmærket indhold så den præmis

sådan at fordi staten ejer noget eller finansierer noget så er det per definition godt

hvis private udbydere udvikler noget

det per definition dårligt eller utroværdigt det er simpelt hen en forkert præmis og den bliver vi nødt til at løfte os ud over

mediegruppe eller det der mediehus eller den der private investor som skal købe sig ind i tv

er at jeg jeg tror at tv to vil få behov for massive investeringer i de kommende år på grund af digitalisering mediemarkedets udvikling osv

gerne vil bruge penge til

har et ansvar for at gennemføre støjreduktioner så beboere langs silkeborgmotorvejen maksimalt får en støjbelastning som angivet i vvm redegørelse tre hundrede og tre for kombilinien fra

ansvaret for at gennemføre projektet som anvist i anlægsloven og den dertilhørende vvm redegørelse jeg bemærker i øvrigt at den relevante vvm redegørelse er redegørelsen for det forbedrede kombilinien projekt nummer tre hundrede og tre og tredive fra to tusind og otte altså ikke nummer tre hundrede og tre silkeborgmotorvejen åbnede i to tusind og seksten og det var et stort vejprojekt som blev planlagt og anlagt over en længere årrække ved sådanne store projekter kan der være forhold som løbende skal justeres i forbindelse med projektets færdiggørelse et eksempel herpå

efter anlæggelsen af motorvejen hvor en række naboer desværre oplevede mere støj end hvad der var forventet vejdirektoratet foretog på den baggrund nye støjberegninger af det færdige vejanlæg og vurderede at der skulle iværksættes nogle supplerende tiltag på dele af den østlige del af motorvejen for at dæmpe støjen jeg har noteret mig at vejdirektoratet har iværksat den indledende planlægning af i alt tre støjreducerende tiltag de tre tiltag kan afholdes inden for projektets bevilling og anlægslovens rammer

opmærksom på at der er ønsker om yderligere støjafskærmning på den vestlige del af strækningen primært ved buskelund hvor der er et nyt boligområde hertil har vejdirektoratet oplyst at støjafskærmning ved buskelund ikke vurderes at være omfattet af anlægsloven da silkeborg kommune lokalplanlagde boligområdet ved buskelund i to tusind og seks

den der ligger til grund i to tusind og seks da silkeborg kommune beslutter

og tre og tredive som ligger til grund for lov

en hundrede og ti fra januar to tusind og ni men det der er samstemmende

at den støj som man på det tidspunkt forventer vil komme fra silkeborgmotorvejen

kan ses er realiteten efter at

men kører vi længere hen mod hvinningdal og ud til

kirkeby for at følge motorvejen det vestlige spor

støj og det er en støj der ligger over den støjgrænse

er i gang med at forbedre noget på strækningen det er så ikke på den strækning vi taler om nu

har erkendt at der er en række borgere her som i god tro har

i dag har en ulidelig støj når de går rundt uden for deres hus og der er folk der har boet i deres huse i funder kirkeby i mange år som også i dag er mere støjplaget end

forudsagt med de forskellige vvm redegørelser fra to tusind og seks og to tusind og otte

når man har truffet sin beslutning i silkeborg på baggrund af

der ville komme et bestemt støjniveau

vejdirektoratets ansvar netop at udbedre og sænke støjen

en dårlig ting at være støjplaget men jeg håber også at herre thomas jensen har forståelse for at vi bliver nødt til at skelne mellem

der har ligget der i mange år hvor staten beslutter at føre en

at anlægge boligområdet efterfølgende så er det så kommunens opgave at sørge for at der sker en støjafskærmning fordi man har planlagt området vel vidende at der ville komme en motorvej eller

i det her tilfælde er det mit klare indtryk at

at der ville komme en motorvej her førend man sagde endelig go for projektet men det er jo ikke en politisk beslutning og det er ikke en politisk diskussion mellem herre thomas jensen og mig

mellem vejdirektoratet og kommunen og finde ud af hvordan sædvane

kørt over af staten her repræsenteret ved vejdirektoratet

politisk sag silkeborg kommune har

lavet den her advokatundersøgelse

at støjniveauet i det her område ved buskelund ville være langt lavere

ansvar repræsenteret ved vejdirektoratet at bruge de penge der nu er i overskud fra projektet

og kommunen diskutere med hinanden og finde ud af også ved at kigge ned i regler og sædvaner og så videre jeg siger bare at de to principper gælder at hvis der ligger et boligområde og staten

det statens opgave at lave støjsikring hvis hvis vejen eller planlægningen af vejen omvendt kommer først og kommunen

det kommunens opgave at sørge for støjsikring hvis

at støjen ville være med andre ord er silkeborg kommune i fuldstændig god tro da man vedtager en lokalplan så anlægger vejdirektoratet motorvejen og den får et alt alt for højt støjniveau

mange mange boliger bliver støjplagede

eller ej det handler om at

næsen af vejdirektoratet for det ville indebære at vejdirektoratet havde et ønske om at snyde nogen og det er jeg helt sikker på vejdirektoratet ikke har haft

en forkert vurdering af hvor meget støj der ville komme fra vejen

ikke noget man altid kan slå slå op i en bog med

er der jo en fejlvurdering men om det er det der er sket i det her tilfælde og om det skal have nogen indflydelse på sagen kan jeg ikke vurdere på stående fod det må afgøres af en

til transport bygnings og boligministeren og det er også af herre thomas

eventuelle fremtidige projekter som skal reducere støjen langs silkeborgmotorvejen

er blandt andet et sæt principper for hvordan man beregner anlægsoverslag på mit ministerområde et af principperne

at der så vidt muligt budgetteres ud fra erfaringer fra tidligere projekter et andet vigtigt princip er at der i anlægsoverslaget indgår et fast korrektionstillæg altså en reserve størrelsen på dette korrektionstillæg er afhængig af hvor detaljeret det pågældende projekt er undersøgt hvis et projekt

overordnet niveau svarende til hvad mit ministerium kalder fase en niveau afsættes et korrektionstillæg på halvtreds procent det skyldes at usikkerhederne og risiciene på dette stadie er forholdsvis høje når et projekt så undersøges nærmere vil flere usikkerheder blive afklaret og der vil være behov for et mindre korrektionstillæg når et projekt således er undersøgt på fase to niveau

principperne i ny anlægsbudgettering fremgår blandt andet af aktstykke seksten fra fireogtyvende oktober to tusind og seks derudover er der ikke noget til hinder for at man lader sig inspirere af principperne i ny anlægsbudgettering afhængig af den konkrete situation jeg synes at principperne i ny anlægsbudgettering er gode og fornuftige det er da grundlæggende klogt at man i anlægsoverslaget blandt andet tager højde for hvor detaljeret projektet er undersøgt

ikke gør det risikerer vi at opleve langt flere projekter der går over budgettet vejdirektoratets budgettering af

skal følge principperne for

anvendelse af korrektionstillæg med videre er noget som vejdirektoratet i givet fald forholder sig konkret til afhængig af projektets størrelse og karakter hvis herre thomas jensen har spørgsmål til konkrete projekters budgettering svarer jeg meget gerne på

for eksempel i regi af udvalgsspørgsmål

sat nogle projekter i gang for omkring firs million

og at det er helt tydeligt at der også er behov for gøre det på den vestlige del omkring buskelund hvinningdal og funder kirkeby

man sige i al beskedenhed snusfornuft

ligger inde med en kæmpestor viden omkring hvordan

derfor ved vejdirektoratet jo også med stor sandsynlighed at der ikke kan tilstøde de helt store overraskelser der kan ikke findes en ny grauballemand der kan ikke findes en ny fugleart eller museart

som der helst ikke skulle opstå nogle store budgetoverraskelser omkring derfor spørger

om det ikke ville være nærliggende når man nu har en ramme på måske en hundrede og fyrre million kroner eller forhåbentlig mere at man så når man laver de her budgetter for forhåbentlig fremtidige yderligere støjreduktioner at man så går op til den ramme sådan at man ikke

til sidst sidder og har støjreduceret for halvtreds procent af hvad der var i rammen og så skal sende halvtreds procent tilbage til staten samtidig med at der sidder en masse borgere

ikke har fået støjreduceret det som de egentlig

er udstukket af folketinget af et flertal i folketinget som har vedtaget et aktstykke om ny anlægsbudgettering i to tusind og seks og et flertal i folketinget som på intet tidspunkt har ønsket at ændre det aktstykke og dets indhold vejdirektoratet er bundet af de regler og principper som er sat

at man skal følge reglerne og principperne i de regler som folketing har vedtaget

sund fornuft i det her altså når man har et projekt

ikke vil opstå nogen overraskelser ligesom vi har set med andre store anlægsprojekter fordi man

været igennem hele området og har anlagt noget som fungerer ret godt lige på nær det her med støjen

så kunne man jo godt fra politisk side sige jamen skal vi prøve at afsøge om der til det her projekt er en enighed om at man godt på det her område lige kunne sørge for at man også får brugt alle pengene

bliver mindre for budgetoverskridelser bliver også korrektionsreserven mindre og derfor forholder man sig jo til det konkret når man laver et budget

eksempel støjafskærmning ved silkeborg

jo ikke rigtigt at der dér er nogle helt særlige forhold som gør at man skal have nogle helt andre principper for ny anlægsbudgettering omkring silkeborg end man skal have alle mulige andre steder

for eksempel noget med støj at der skal korrektionsreserven være meget meget lille sådan at man sikrer sig at der er mest muligt der er bundet til rent faktisk at udføre nogle støjforbedringer som

mere detaljeret for anlæg af støjafskærmning ved silkeborg end jeg kan gøre her mundtligt men jeg vil blot sige at det handler ikke så meget om hvad man har af undersøgelser og hvad man har lavet tidligere det handler for eksempel om

hvis man skal have ting i udbud

tager højde for at man ikke ved hvilke tilbud man får ind

ikke lige har bygget motorvej at man bliver nødt til

at tage højde for hvad tilbuddene viser

ministeren og herre thomas jensen vi går til spørgsmål nummer tyve og det er

og på vestamager vil opleve markante forringelser i den kollektive trafik for at finansiere letbanen i københavns omegn

burde være stillet til formanden for regionsrådet i region hovedstaden sophie hæstorp andersen det er mit indtryk at hun og socialdemokratiet indtil nu har været varme fortalere for letbanen på ring tredje

at denne klippefaste opbakning til projektet er på retur i socialdemokratiet nu hvor regningen skal betales som bekendt står ejerkredsen nu over for at skulle træffe den endelige beslutning om at sætte byggeriet i gang efter at projektet har været i udbud hvis region hovedstaden og socialdemokratiet nu er kommet på andre tanker

kan de stadig nå at sige fra i øvrigt kan jeg oplyse at jeg ikke er bekendt med hvordan region hovedstaden vil finansiere deres bidrag til letbanen på ring tredje der vil være tale om en lokal prioritering men at finansieringen af letbanen risikerer at koste på andre områder burde stå klart også

det jeg havde regnet med at ministeren ville svare at det

man skal tage mit spørgsmål som udtryk for at opbakningen bredt

til letbanen men det handler jo om og det var det jeg ønskede at få

movia i de anbefalinger der er kommet til sparekataloget siger at det vurderes problematisk ikke at tilbyde regional betjening af dragør som dermed er det eneste bysamfund i region hovedstaden af den størrelse uden banebetjening og som ikke betjenes af en regional bus så kunne det bare være interessant at høre

landets trafikminister den vurdering at det ville være problematisk hvis der er bysamfund som ikke er dækket af

område i danmark hvis der ikke er et passagergrundlag for det men dragør er selvfølgelig en større kommune så jeg går bestemt ud fra at der skal være busser til dragør jeg er ikke bekendt med præcis hvad region hovedstaden har tænkt sig at gøre

sagen sagen er den at regionerne og kommunerne har påtaget sig opgaven med at finansiere driften af letbanen når den først er anlagt

en statslig opgave det er ikke et statsligt ansvar og

socialdemokraterne har ønsket at staten skulle blandes ind i det er regionerne og kommunerne der skal finansiere driften

drift og lignende skal finansieres

egen beslutning grunden til at jeg overhovedet stillede

truffet nogen beslutning i region hovedstaden endnu og derfor

som især handler om geografiske interesser som som udspiller sig og det er der hvor jeg bare

hørt hvad er ligesom landets trafikministers holdning til hvis man vælger en løsning hvor der vil være hele bysamfund som ikke vil være dækket af en busforbindelse og

og vil ikke blive forelagt regionens trafikplanlægning

planlægningen af hvordan man skal sikre økonomien i letbanen det er slet ikke noget der kommer ind på mit bord jeg kan bare læse overskrifter i aviser som enhver anden borger så det kan jeg

forholde mig til på så overfladisk et grundlag som jeg her

til at høre mere til til den her sag formentlig ikke kun fra

region hovedstaden suverænt sammen med kommunerne træffer de her slutninger og prioriterer som de skal

den kattepine hvilket leder over til det næste spørgsmål vi har at de har ret rigide rammer for

mit ministerium og mit ressort så det kan jeg ikke svare på fordi

ærlig talt at socialdemokraterne må tage den her diskussion

socialdemokraternes regionsformand fru sophie hæstorp andersen

om hvordan man vil prioritere midlerne i regionen

så er nogle andre socialdemokrater der er uenige i de beslutninger hvorfor tager man så ikke diskussionen med fru sophie hæstorp andersen i for at tage diskussionen med mig som ikke kan have nogen kvalificeret mening om det

en og tyve og det er også til transport bygnings og boligministeren og det er også stillet af

af det foregående og det hedder vil ministeren overveje at ændre lovgivningen så man i region hovedstaden og andre regioner kan inddrage andre finansieringskilder end alene transportområdet når driften af letbanen skal finansieres

for den lovgivning der vedrører regionernes økonomi den lovgivning hører under økonomi og indenrigsministerens ressort og jeg kan derfor ikke udtale mig om den derimod har jeg ansvaret for lovgrundlaget for letbanen på ring

påhviler i fællesskab region hovedstaden og de elleve kommuner der er en del af hovedstadens letbane is staten er også med i selskabet men kun i anlægsfasen det vil sige at staten trækker sig ud af selskabet når letbanen er anlagt og banen er klar til passagerdrift fordelingen af udgifterne til finansieringen af driften af letbanen mellem region hovedstaden og de elleve kommuner fremgår af lov om letbane på ring tre

til økonomi og indenrigsministeren grunden til at jeg også det her spørgsmål og det

det foregående vi lige har haft er at

transportministeren mener at det er problematisk hvis der ikke er

steder hvor der heller ikke er baneforbindelser i hvilket omfang vil transportministeren så være med til at prøve

arbejde på at finde fælles løsninger

regionens beslutning det er ikke sådan at hvis regionen

det er det jeg fornemmer på herre peter hummelgaard thomsen

ned dér hvor regionen tager pengene til letbanen

regionen er da en voksen region som kan træffe sine beslutninger selv det er da ikke sådan at statskassen hele tiden skal følge op når regionen træffer slutninger som herre peter hummelgaard

så til ministeren om han holdningsmæssigt ikke mener at man bør sikre at der er transportmuligheder for alle borgere i

for folk i det her land og der skal også være regionalt selvstyre det må jeg fastholde der skal være letbanen er en trafikinvestering som kan diskuteres den er enormt dyr både i anlæg og drift ikke desto mindre har region hovedstaden og elleve kommuner valgt at

den letbane skal anlægges selv om den er enormt dyr i både anlæg og drift også meget dyrere end busser er det betyder selvfølgelig noget når man bruger så stor en del af sit transportbudget på en letbane

er der færre midler til andre måder at transportere folk på det er de beslutninger og de prioriteringer som en region kan

man har foretaget men derfor kunne godt håbe på at ministeren ville være med til at se på forskellige løsninger eller i hvert fald tilkendegive sin holdning

at letbanen ude i københavns omegn vil være en god investering og

den situation at det muligvis vi ved det ikke endnu kan risikere at gå ud over transportmulighederne for folk der bor på vestamager og i dragør det var det jeg håbede

skal bruges på en letbane det er en meget dyr løsning i forhold til hvor meget transport man får

diskutere med regionen og med kommunerne

man så mange penge på en løsning hvor man får så lidt transport for pengene frem for at

pengene andre steder hvor man får mere transport for pengene den diskussion synes jeg virkelig herre peter

ministeren og herre peter hummelgaard thomsen

vi går over til spørgsmål nummer to og tyve og det er til ældreministeren og det

at der i to tusind og seks og tyve vil mangle næsten fyrretusind social og sundhedsansatte i kommunerne

marlene harpsøe for spørgsmålet jeg vil starte med at understrege at det er afgørende at vi også i fremtiden kan tiltrække kompetente medarbejdere i ældreplejen jeg blev ældreminister fordi jeg ønsker at være med til sikre en god og værdig ældrepleje

min klare holdning at kompetente medarbejdere i ældreplejen er helt afgørende for at sikre dette så når foa og kls fremskrivning peger på at der i fremtiden vil mangle arbejdskraft til ældreområdet ja så er det den grad noget vi skal tage alvorligt det må og skal vi gøre alt hvad vi kan for at ændre

afgørende at vi skaber mere opmærksomhed om den vigtige opgave som sosu hjælpere og sosu assistenter hver dag løser i ældreplejen

i ældreplejen er enormt dygtige

andet derfor at vi med den nationale demenshandlingsplan har indført årets demenspris prisen hylder og påskønner de mange fantastiske medarbejdere der hver dag knokler for at gøre en forskel og årets demenspris gik til pia johnsen nielsen fra pleje og demenscenteret klarahus i københavn fordi hun er med til at gøre livet lidt nemmere for mennesker med demens og deres nære hver eneste dag for at bidrage til et bedre arbejdsmiljø

samtidig med at vi har styrket indsatsen for at reducere sygefraværet i ældreplejen

ældreområdet bidrages der til at understøtte en positiv udvikling med mere tid og overskud til gavn for medarbejderne og de ældre borgere dialog og samarbejde med kl er vigtigt for at løse rekrutteringsudfordringer i ældreplejen

derfor også drøftet udfordringerne med rekruttering af sosu medarbejdere i ældreplejen med

det også vigtigt at huske på at der i danmark er tradition for at løn og arbejdsvilkår reguleres af arbejdsmarkedets parter gennem kollektive overenskomster som der netop forhandles om i disse måneder

på ældreområdet vi kan tilføre ekstra midler

vedrørende tilsyn og lignende og så kan vi bidrage til at tale ældreplejen op og anerkende sosu medarbejderne for deres store indsats og faglighed

set meget enig med ældreministeren i at det er vigtigt at tale ældreplejen op det er et utrolig vigtigt og værdigt stykke arbejde som man gør for mennesker som i den grad har brug for ens hjælp for at kunne klare hverdagen

ministeren nævner jo nogle positive ting ministeren nævner blandt andet den finanslovsaftale vi har lavet hvor

vi også styrker ældreplejen

er der ikke flere ting i ærmet fra ministerens side af

at tre ud af fire kommuner

når det er at de allerede nu står med den her bekymring som jeg

dybt bekymrende at det er en bombe under vores ældrepleje hvis vi ikke sikrer mere faglært personale

de ældre så er det en bombe

hvad det er for nogle initiativer ministeren ellers har på

er nogle ting der er reguleret af nogle overenskomster det er også rigtigt men jeg synes nu også at ministeren som den øverst ansvarlige på området må have nogle ideer til hvad der skal ske for at sikre

end mange andre steder og det

et tegn på at der er nogle medarbejdere som ikke trives og derfor er det så vigtigt at vi har en stærk ledelse som går foran og viser vejen

et ønske fra mange om selv i højere grad at kunne koordinere

arbejdstider hvorfor vi blandt andet hører

man ønsker deltidsstillinger fordi man derved så ved siden af kan supplere

det giver jo nogle yderligere problemer blandt andet i forhold til uddannelse mulighed for

eventuelle personaler som er på deltid og gerne vil fuld tid

står der jo også nogle der gerne vil ned i tid

på den enkelte arbejdsplads at lederne er meget opmærksomme på

ministeren henviser til en demenspris og henviser til ting der er aftalt i finanslovsaftalen gode ting synes jeg helt bestemt men der må da være andre kreative ting som ministeren mener der er behov for

år efter år bliver talt om

assistent eller hjælper vi hører hele tiden om at det er så hårdt og det er det sikkert også for nogle

foreløbig været ude i to og tres kommuner og mødt rigtig mange medarbejdere ser jeg jo et engagement og et ønske om at gøre nogle ting

også glad for at se at karen stæhr fra foa også nævnte hvor vigtigt

arbejde uden at skulle tænke så meget over alt bureaukratiet

have mere tillid til vores medarbejdere derude det fortjener de

initiativer der kan kortlægge omfanget af og årsagen til kommunernes problem med mangel på kvalificeret arbejdskraft i ældreplejen

tak til fru marlene harpsøe for spørgsmålet spørgsmålet minder meget om det spørgsmål som spørgeren stillede

af rekrutteringssituationen i ældreplejen og de oplyser at der i andet halvår af to tusind og sytten er omfattende mangel på sosu assistenter og sygeplejersker mens der er gode jobmuligheder for sosu hjælpere dette stemmer også overens med at styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering i juni to tusind og sytten publicerede en analyse der viser at sosu assistent er et af de fag

det er sværest at rekruttere nye medarbejdere

i spørgsmål s fire hundrede og femten har kl og foa i starten af januar offentliggjort en fælles rapport der kortlægger rekrutteringsudfordringen

rapporten underbygger de tal vi har set tidligere og viser at der er mangel på sosu assistenter i ældreplejen

rapporten ser også på udviklingen over tid i antal elever på sosu uddannelserne samt beskæftigelsesgraden og sygefraværet for medarbejderne

således et solidt vidensgrundlag at diskutere ud fra og jeg har derfor ikke planer om at igangsætte en ny kortlægning

skal gøre herfra fordi det vi har fået

fra kl og foa er jo en masse tal og tal kan være rigtig rigtig gode men der er behov for en kortlægning der

praktiske problemer rundtomkring i kommunerne som skal løses og hvor er det at vi

gøre noget jeg hører jo blandt andet

at det for eksempel kan være svært for kommunerne

sosu elever ind der så kan færdiggøre hele praktikken

i regionen i forhold til det somatiske område på på tre måneder og der har man i regionerne

samme behov for at uddanne sosu personale som

der bliver talt om muligheden for selv at planlægge sin sin arbejdsdag og mange mange andre ting derfor

bare erkende at det her er et komplekst område og derfor er der behov for at gå i dybden og være grundig i forhold til at sige hvad er det reelt

jeg godt kunne tænke mig ministeren bidrog til i forhold til en dialog med kl

få kortlagt det her ned til mindste detalje

diskuterer ud fra nogle tal men rent faktisk diskuterer ud fra hvad der reelt er de praktiske problemer der gør

folk har været i løbende dialog med kl angående det her og jeg har en aftale i

vil gerne sige at jeg tager det alvorligt og jeg har

sit engagement og sin hjertevarme også bidrager med noget handling for jeg synes

bidrager nok med handling på det her

dansk folkeparti har vi jo netop afsat penge

på det her og så må vi sige at vi

det her

er at være derude og at vi

op men vi skal også erkende at der er nogle meget væsentlige problemer som vi er nødt til

det handler i bund og grund om hvorvidt vores ældre medborgere rent faktisk kan få den pleje og omsorg som de har behov for i en tid i deres liv hvor de måske ikke har så mange kræfter

at tage fat på det her område

kommunikation men ikke i handling

gerne tager min del af ansvaret for det her område for det er så uendelig vigtigt

for værdig ældrepleje som jeg ser frem til at få rigtig meget godt ud af og som vi har fået igennem

og jeg ser også frem til mine samtaler med thomas adelskov fra

marlene harpsøe

hermed er spørgetiden også samlet set